lov om vielser mellem par af samme køn

vi længe aktivt har arbejdet for

for at det endelig bliver en realitet

den eksisterende mulighed for registreret partnerskab

af samme køn ved kirkelig vielse bør være en selvfølgelighed i et moderne demokrati med ikrafttrædelse af forældreansvarsloven for grønland vil det fortsat ikke være strafbart at rejse med sit barn mellem grønland og danmark når der er fælles forældremyndighed jeg kan ikke forestille mig noget mere krænkende som forælder end at ens barn tages fra en på trods af at man har

man får den andens godkendelse af dette

en ung pige har engang udtalt til børns vilkår at man skal elske sit barn højere end man hader sin eks det beskriver meget godt den svære situation for barnet og forældrene i en skilsmisse eller ved et brud i familien

og når den ene er mere afklaret end den anden kan det føre til en del konflikter

til lovforslaget om familieretspakken jeg har selv siddet i inatsisartuts lovudvalg da sagen blev behandlet i vores landsting og har blandt andet foreslået at der blev indført vejledende sagstal på socialområdet i grønland en af de helt centrale udfordringer i det grønlandske samfund er at hjælpen på det sociale område ulykkeligvis kommer alt for sent på grund af det enorme

der er ude i socialforvaltningerne socialrådgiverforeningen nisiip vurderer

og fyrre uddannede socialrådgivere er der kun en lille

som arbejder som sagsbehandlere i dag ifølge egne tal fra grønlands selvstyre kan en sagsbehandler sidde med helt op til

om børnesagkyndig rådgivning men vores problemer skal ikke være årsag til at vi slækker på de love her i folketinget

netop kan være med til at sikre at der sker bedringer jeg mener derfor at det er vigtigt af principielle grunde at være opmærksom

til at tilbyde børnesagkyndig rådgivning ved uenighed om forældreansvar og denne mulighed har et samlet lovudvalg i inatsisartut

den grønlandske grønlandske lov skulle indeholde

tilføjelsen så vidt muligt det har den danske regering ikke ønsket at imødekomme den

at de børnesagkyndige kompetencer ikke er til stede

at arbejde for en standard på danske ansvarsområder på færøerne og i grønland som svarer til standarden i danmark med de særlige fravigelser der kan begrundes i færøske eller grønlandske forhold citat slut med dette forslag forventes det at vi skal tage til takke med en ny lov i grønland

er ringere end den danske lov dette er langtfra rimeligt det er ikke rimeligt at den grønlandske lov om familieret er en forringet udgave af den danske da et øget behov for personale med børnesagkyndige kompetencer vel ikke er et særligt grønlandsk forhold

den danske regering er nødt til at forholde sig aktivt til jeg ved det fortsat også er en udfordring i det danske samfund

bliver det derfor børnefamilier i grønland som betaler prisen for at der ikke findes tilstrækkelig børnesagkyndig rådgivning og at man ikke

tilbyder børnesagkyndig rådgivning tidligt i processen

tidligt og med rettidig omhu og uden at relationer mellem børn og forældre

med til at løfte det familieretslige område

da der netop er tale om en gråzone imellem et kommunalt grønlandsk ansvar og et familieretsligt dansk ansvar er det oplagt at

indgå i en dialog regering til regering da den danske regering ikke kan frasige sig et ansvar i forhold til familieretten

ministeren henviser i spørgsmål elleve til et brev til vores nalaakkersuisoq for kultur

for sociale anliggender da dette netop vil være med til at give muligheden for at løfte socialområdet

muligheden for at tilbyde børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling så vidt muligt derfor anses det ikke

et fyldestgørende svar fra socialministeren og det ærgrer mig at man ikke ønsker at finde en løsning for en udvidet mulighed for konfliktmægling til gavn for børnefamilier i grønland jeg må derfor afslutte med at sige

dette længe ventede lovforslag desværre

alvorlige kritikpunkter til lovbehandlingen fra dansk side

med de nævnte sproglige justeringer fra dansk side svækket

til danske love det er alvorligt

der ingen tvivl om at ia gerne

indarbejdet i lovene som de foreligger og jeg vil fortsat arbejde for at få dem indarbejdet ved en dialog

dem der udformer lovene at det har en rigtig stor betydning i praksis

jeg jeg synes det er rigtig ærgerligt at man ikke

det er jo den udstrakte hånd som jeg synes inatsisartut har

og for mig er det vigtigt at slå fast at vi helt helt klart støtter og er meget meget

opdateringen af rigslovgivningen for både færøerne og

det er jo lige præcis sådan at grønlands selvstyre har anmodet om at den familieretlige lovgivning

andet at sætte forældreansvarsloven i kraft for grønland med de tilretninger som er nødvendige i forhold til

jeg også havde ønsket en tilkendegivelse

set at myndighederne i grønland nu får mulighed for at tilbyde børnesagkyndig rådgivning

er korrekt at det er en forskel i forhold til hvordan det er i danmark men det er jo en forskel

fordi grønland på nuværende tidspunkt ikke har de fornødne kompetencer til at gøre sådan et tilbud obligatorisk

det for mig at se et vigtigt skridt det er et vigtigt skridt i den rigtige retning

været ude og kritisere de forhold som der er men jeg synes det er ærgerligt at man fralægger sig ansvaret fra den danske regerings

som har ønsket at man udvider muligheden

at sikre børnesagkyndig rådgivning

mig at få ministerens

og jeg hører ordføreren i retning af at man ønsker den den store komplette model men jeg anmoder også bare om at ordføreren erkender at vilkårene i grønland på nuværende tidspunkt er sådan at de fornødne kompetencer til at man kan

derfor er det i i min optik ikke rimeligt at kalde det et obligatorisk tilbud hvis virkeligheden er at det ikke er det der sker i første omgang det er derfor jeg

ordføreren ser det her som det

jeg mener det er afgørende vigtigt at vi nu

at få tilbudt børnesagkyndig rådgivning når der er uenighed og at man gør det på en måde

jeg sagde samtidig at vi var bekymrede for at forslaget reelt skaber en risiko for at man faktisk

fremmer en afvikling af skolerne på øerne det er ikke

den blandt andet med sammenslutningen af

høringssvar har advaret om at konsekvensen af lovforslaget kan blive at flere kommuner lukker de nuværende folkeskoler på øerne

kommunerne med de nye regler

for nu vil forældrene jo selv kunne tage et initiativ til at bevare en skole på øen

at få dannet en friskole eller en filial af en friskole hvis det virkelig er så vigtigt at have skoletilbud

debat der har været undervejs at en naturlig indvending mod det synspunkt kunne være

at der var kommuner der kunne finde på

at spekulere i i forældrenes reaktioner på den måde men jeg tror det vil vise sig meget hurtigt at det kan være en indvending der ikke holder når kommunerne i de kommende år bliver sat under et yderligere økonomisk pres forslagets

bestemmelse om at kommunerne skal indbetale et større beløb til staten for elever på friskoler på øerne end for friskoleelever i øvrigt fjerner nemlig ikke den økonomiske gevinst der vil være for kommunerne

ikke fordi de faktiske omkostninger ved den nuværende drift af folkeskoler langt overstiger det beløb som kommunerne efter det her lovforslag vil skulle betale til staten for en tilsvarende drift af en privat skole der vil dermed være et klart økonomisk incitament til at lukke folkeskoler og der vil samtidig være en betydelig risiko for at der i praksis ikke vil være en friskole der står klar til at overtage skoletilbuddet hvis man lukker en folkeskole for det er naturligvis sådan at det er dyrt for kommunen

gør det dyrt at drive en folkeskole ja det er naturligvis de samme faktorer

vil gøre det dyrt for en friskole at oprette en filial på den pågældende ø jeg tror derfor

i vores bekymring hvis regeringens forslag vedtages uændret

at der ikke vil blive bedre men dårligere rammer

det vil i sagens natur som det også blev drøftet under førstebehandlingen føre til at man

jeg bebudede ved førstebehandlingen at vi ville tage initiativ til at stille et ændringsforslag til

drøftelser med flere andre partier og jeg glæder mig over

sammen med dansk folkeparti og med sf har kunnet formulere et fælles ændringsforslag som betyder at der gives et særligt tilskud til de kommuner som driver skoler på de små øer og som betyder at vi ved en anvendelse af tre fire million kroner om året kan skabe en sikkerhed

eller i hvert fald en meget stor sandsynlighed for

regeringens forslag i den betænkning der er lavet

vil opfordre til at man endnu en gang overvejer sagen jeg tror at man vil sande at stemmer man for regeringens forslag uden ændring

at skabe bedre rammer for at drive skoler på de små øer risikerer man at resultatet bliver at der på nogle af øerne slet ingen skole er

hen ikke har været det grundlag længere nogle steder fordi man måske i

hinanden faglighed stabilitet økonomi andre ting som der jo ligger i at man kan træffe

der ske en lukning af skoler

muliggør er at man så blandt andet helt konkret på fejø hvor skolen er

vil kunne oprette en filial af en privatskole så man kan sikre et skoletilbud på øen det synes jeg er ærgerligt at man vil spænde

det er lidt ærgerligt at man ikke anerkender at der sådan set med det her forslag

muligheder for spekulation eller hvad man nu vil kalde det der kan være ved netop at sige at kommunen skal betale det fulde tilskud

hundrede procent fra kommunal side hvis man nedlægger en skole fordi der ikke er mulighed for at

kan oprettes noget nyt

at der er nogle partier der så ikke vil være med til helt konkret og lavpraktisk at hjælpe de små øer der har bedt om at folketinget

er for eksempel skoletilbuddet på fur hvor

og kan komme i bekneb i forhold til friskoleloven for at kunne opretholde det eksisterende friskoletilbud på fur

fundet synes jeg en rigtig god ordning for de eksisterende frie skoler på de små øer sådan at de også kan fortsætte

at folketingets partier har lyttet til de ønsker der har været fra småøerne fra forældrekredse om om man ikke kunne skabe nogle nogle bedre forhold og det kunne jeg da egentlig godt have håbet på at også enhedslisten og sf ville have bakket fuldt

lige understrege at vi jo har tilkendegivet at vi faktisk kan støtte regeringens

også med hensyn til skolen på fur

vel at mærke får vores ændringsforslag vedtaget jeg vil godt bede ministeren om

sammenslutningen af danske småøer har givet udtryk for lige præcis det synspunkt jeg refererede til på talerstolen nemlig

skal opretholde et skoletilbud og der tror jeg ikke altid vi skal gøre os til overdommere

det er min opfattelse at det har spillet en lige så stor rolle de steder hvor man

det har været at lukke et skoletilbud på de små øer

hjemtagning af gevinsten hvis vi skal tale sådan i rene økonomiske termer hvis en kommune lukker en skole og der giver vi nu både forældrene på øen og en forældrekreds muligheden for at kunne have nogle flere redskaber i skuffen i forhold til at

kunne oprette og selv tage initiativ til at oprette et skoletilbud

jo helt konkret har ønsket om at lave en filial af en skole på fastlandet og

er ked af at enhedslisten og de to andre partier der er medforslagsstillere ikke ønsker at hjælpe

ikke godt sige at hvis man ønsker at hjælpe de små øer

er det naturligt at imødekomme de synspunkter der er

at hvis man gennemfører regeringens

uændret er der en meget stor risiko for at

bedst ved at imødekomme dem til de ønsker de har

kan være gode rammer for et skoletilbud på fur

alting i om man egentlig ikke netop kan sikre nogle gode forhold

tænkt sig at gå videre der synes jeg det er ærgerligt at enhedslisten vælger

og støtte gode rammer for den frie skole på fur

og dansk folkepartis ændringsforslag

opretholde folkeskoletilbuddet

friskoleforeningen eller hvad den nu hedder

komme ind og erstatte folkeskoletilbuddet friskoler er

partier der ikke er interesseret i at vi skal holde liv i ikke bare landdistrikterne men også de små øer

for eksempel på fejø hvor den kommunale skole er lukket kan oprette en filial af en fri skole

skal at enhedslisten ikke vil stemme for lovforslaget

det betyder utrolig meget for den friskole der ligger på fur at de ikke risikerer at komme under det kritiske elevtal

enkel årgang hvor elevtallet er faldende men får en undtagelse fra de generelle regler

det skal vel også tilbydes beboerne på de små øer frem for at satse på at det bliver

i form af friskoler eller filialer af friskoler det er i virkeligheden det det handler om

mærkeligt at vi har en minister

kan opretholde en anden type skoletilbud

såfremt der så er forældre der tager sagen i egen hånd en hundrede procent betaling fra kommunerne

de steder hvor det så ikke er muligt er nogle flere muligheder for forældrene

til at opretholde folkeskoletilbud

ændringsforslaget og det er vi

ikke af et par årsager som jeg gerne lige vil

for det første synes vi at vi gerne vil kvittere for at l tre og tres har været igennem en positiv udvalgsbehandling og at der er blevet lyttet

at kommunerne i den grad

skal mistænkeliggøres til alene

agere ud fra økonomiske incitamenter sådan som

er det økonomiske incitament til at nedlægge en folkeskole

kommunerne generelt er vi sikre på ikke vil nedlægge velfungerende folkeskoletilbud

vi har også en bekymring i forhold til den finansiering som er anvist i ændringsforslaget hvor

foreslåede ekstra tilskud

friskolerne det vil sige at man tager pengene fra skoletilbud og giver til kommunerne men uden egentlig sikkerhed for at pengene går til

under et voldsomt forøget økonomisk pres

at kommunerne har de bedste hensigter og det tror vi sådan set også på i enhedslisten men en økonomisk virkelighed

finde økonomiske løsninger på problemerne

set det virkeligheden har vist indtil nu og hvis det økonomiske pres

også forvente at de gode hensigter fra kommunernes side ikke helt kan opfyldes

en kommune der

ikke vil være fristet til at hente en millionbesparelse ved at lukke en folkeskole og dermed sige til forældrene

ansvaret for at drive skolevirksomheden videre gennem en filial af en friskole

hvad er det der gør at alternativet

i sig selv skaber så mange positive muligheder

skoletilbud på de danske øer det er dejligt at der også i forslaget er inkorporeret et hensyn til

positive ting i udvalgsarbejdet som vi mener

derfor stemme for l tre og tres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

er en knap ressource skal vi passe på at få udnyttet bedst muligt det er afgørende

får en succesfuld anvendelse af digitale løsninger at vores mobilnet har den nødvendige kapacitet og det kræver at frekvensnettet udnyttes ordentligt og effektivt til gavn for samfundet det centrale i det forslag som vi behandler nu er at det giver mulighed for at stille brugskrav når der er auktion

frekvenser det er afgørende at vi får udviklet vores digitale infrastruktur og derfor vil vi være helt sikre på at frekvenserne også bliver brugt efter hensigten

sikrer man på samme tid at selskaber ikke kan opkøbe frekvenser med det formål at holde konkurrenter ude af markedet det er med til at sikre at de frekvenser der auktioneres bliver udnyttet bedst muligt med lovforslaget ophæver man også lov om auktion over tilladelser til tredjegenerationsmobilnet fordi det simpelt hen ikke

indebærer forslaget også at de gældende regler der giver mulighed for at udelukke en aktør fra en auktion eller et udbud ikke kan omgås

i tilfælde hvor et selskab der har været udelukket fra en auktion bagefter får tilladelser fra en stråmand eller et andet selskab der har deltaget i den pågældende

skal lovforslaget sikre en sund konkurrence og en effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne til samfundets bedste hos socialdemokraterne er vi optaget af

i hele landet og forslaget er med til at skabe bedre rammer for udbud af frekvenser og dermed bedre muligheder for at få alle med derfor kan socialdemokraterne støtte forslaget

af markedet med lovforslaget foreslås det

at ophæve enkelte utidssvarende bestemmelser vedrørende auktion og offentligt udbud i lov om radiofrekvenser den digitale udvikling med stigende brug af mobile tjenester og behovet for stadig større datamængder med videre forstærker behovet for at radiofrekvenser der er en knap ressource anvendes effektivt idet de er en afgørende forudsætning for borgernes virksomhedernes og det offentliges anvendelse af digitale løsninger

endnu flere digitale tjenester og at vi oplever at konkurrencen om

levere bredbåndsforbindelser og mobilforbindelser til borgerne

en knap ressource som frekvenser

det så med at påvirke andre signaler så derfor er det temmelig reguleret hvilke frekvenser der kan anvendes men det er altså sådan at vi har et godt princip herhjemme om at når der er ledige frekvenser jamen så kan de

vi blander os jo som udgangspunkt ikke i hvilket formål det er

hvis ikke der er flere der melder sig på banen

sin frekvens til stort set ingen penge man skal

betale nogle løbende frekvensafgifter

er knaphed eller hvor der er flere der byder ind holder vi

ud fra den betragtning at det er den bedste måde at få fordelt ressourcen på i stedet for at vi skal sidde og vurdere meget detaljeret hvad der er det bedste vi stiller som som oftest på det her område nogle dækningskrav

er villige til at honorere de politisk fastsatte krav må så byde og den der byder højest vinder men der er selvfølgelig en problemstilling hvis man bare kan hive frekvenstilladelser hjem og lægge

og kiggede på det frekvenspolitiske rammemandat og der var i al beskedenhed undertegnede der foreslog at vi

eksisterende aktører hver gang der var en ledig frekvens

bare søgte den og lagde den i skuffen

melde sig på banen og nye tanker

et skarn hvis ikke man var rigtig glad for at det så også er indeholdt i det lovforslag vi nu

på samme måde har vi også for at fremme konkurrencen

konkurrencen styrkes bedst muligt og

jo ikke noget at den pågældende der er udelukket så via en stråmand eller eller på anden vis alligevel kan få adgang til de frekvenser som vi ud fra et konkurrencemæssigt hensyn har

generelle rammelov og derfor skal vi ikke have specifik lovgivning

det et rigtig godt forslag der har til formål at sikre konkurrencen

på telemarkedet og det har vi al mulig grund til

understøtte for mulighederne er enorme teknologien udvikler sig hurtigt og vi skal selvfølgelig sørge for at stille de optimale rammer til rådighed så

mulighed for at udnytte de potentialer der er til gavn for os som samfund

at der er mobildækning over hele danmark der kunne man godt i det her lovforslag have taget med

opstramninger til for at komme frem til at der var nogle

bare konstatere at så er det jo ministerens fulde

det er der jeg undrer mig lidt over at man ikke når nu man

tager med om ikke der er nogen dækningskrav som skulle justeres op den virkelighed vi har ude i danmark er jo at der er nogle yderområder hvor man bedst kan tale i mobiltelefon udendørs

ikke så rart lige i øjeblikket der kan også være nogle steder hvor der

med til at skabe en utryghed

at den gældende lovgivning ikke er nok til at sikre en ordentlig mobildækning i hele danmark

lidt skuffet over at lovforslaget

vi er for at der kommer det her brugskrav til dem der får licenserne

giver en utryghed for borgere for eksempel i syddjurs kommune

skal ind i et hjem hvor der er en fastnettelefon

med den nuværende lovgivning har det fulde ansvar

så en ny minister der har ansvaret her det burde også give anledning til at man kunne

friske øjne på sagen og måske se at der er behov for at stramme yderligere op så jeg håber at lovbehandlingen af det her

vi havde stillede vi et dækningskrav på ni og halvfems

andre lande der har stillet så massive dækningskrav

det kan man bare ikke gøre i en generel lovgivning på frekvensområdet fordi

på auktion som er teknologisk velegnede til det så stiller vi det dækningskrav det har vi gjort de sidste mange gange og det er der bred politisk enighed om

der er nogle frekvenser som også er omfattet af lovgivningen hvor det ville være teknologisk meget uhensigtsmæssigt at stille

det vigtigt at vi hele tiden går efter

diskuteret det er meget muligt at man over tid har bevæget sig i retning af at det er blevet bedre jeg hører bare at der er nogle borgere som ikke er tilfredse med det niveau der er og derfor synes jeg det er væsentligt

om at vi har forpasset nogen chance

er jo fuldstændig enige om at det er afgørende at vi sikrer en ordentlig dækning

i danmark i år to tusind og seksten at man kan bruge sin mobiltelefon

der er nogle hvor det teknisk ikke er særlig logisk gøre

så hvis der er mulighed for og det giver mening i

udvalgsarbejde at kigge på

er en god idé at når man har fået og vundet

skal have mulighed for at opkøbe den for at holde konkurrenter ude af markedet

mulighederne for at omgå radiofrekvensloven med det formål at begrænse konkurrencen

delelementet om ophævelse af lov om auktioner over tredjegenerationsmobilnet da dette i dag administreres efter lov om radiofrekvenser den del kan vi naturligvis fuldt ud støtte som en konsekvensændring der er om end i beskedent omfang tale om regelforenkling

til tilladelser der udstedes i forbindelse med auktion eller udbud

set fornuftigt nok at man ønsker at sikre at de her tilladelser ikke kommer til at ligge i en

jeg er ikke klar over om det er noget stort problem i dag det må jeg helt ærligt sige det er ikke noget jeg sådan er blevet gjort

noget man ønsker at gøre for blot at være på den sikre side

om at der skal være pligt til at tage tilladelsen i brug i løbet af en

fordi det reelt kan betyde at en potentiel erhverver skal have foretaget en investering i noget måske dyrt teknisk udstyr inden man overhovedet ved om man får den her

sidste

forstår vi godt argumenterne om at forhindre omgåelse af reglerne i forhold til de her stråmandsselskaber

netop fordi markedet er så konkurrencepræget som det heldigvis er det vil vi naturligvis gerne holde fast i af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det også her at man påtænker at

ministeriets begrænsning i mulighederne for overdragelse

små tekniske bekymringer jeg er sikker på at vi sagtens kan finde hinanden

bekymringer i forhold til de her tidsgrænser der er

at vi får kigget nærmere på dem i den sammenhæng som det er fremgået

at sikre en effektiv udnyttelse af frekvenser ved blandt andet at give mulighed for at fastsætte

i frekvenstilladelser herudover ophæves 3g loven

med forslaget lægges der

udbygningen af den digitale

det er vigtigt for borgerne virksomhederne og det offentliges muligheder for at anvende digitale løsninger jeg er glad for den interesse der er udtrykt for lovforslaget her i tinget i dag

i energi forsynings og klimaudvalget med disse bemærkninger vil jeg anmode om en velvillig behandling

at sikre

sidste år man kan sige at vi nu har lavet en aftale som som handler om at vi skal sikre effektivitet i

og tyve vi skal sikre et højt niveau for miljø service og forsyningssikkerhed vi skal sikre mindre bureaukrati

i tilsynet og vi skal sikre bedre rammer for teknologiudviklingen der er ikke nogen tvivl om at for socialdemokraterne er det jo fire hensigter som er ligestillede altså man kan ikke sige at de økonomiske hensyn står over miljøet

at lave en lovgivning som lever op til alle fire krav for os socialdemokrater har det været vigtigt at vandforsyning er noget vi har fælles vores drikkevand skal ikke styres efter en logik hvor der skal skabes størst mulig profit til nogle private aktionærer vores drikkevand skal beskyttes og vi skal i fællesskab kunne stille skrappe miljøkrav og sørge for at vi alle sammen har en sikker forsyning men selvfølgelig vil

vi mener det er helt naturligt at man regulerer

spare nogle penge og sikre en mere effektiv vandsektor mens vi selv sad i regering nogle gange

det er derfor jeg dvæler lidt ved det her under førstebehandlingen har man fornemmelsen af at nogle partier kan have et meget ensidigt fokus på det her med effektivisering jeg forstår godt at de nogle steder i sektoren er lidt forundret over at mens vi er i gang med at lave lovgivning om det vi har vedtaget nemlig at spare en

har man andre steder i regeringsapparatet sat nogle nogle institutter og

det er jo så at sige at flytte målstregen efter at løbet er gået i gang det

at der er nogle der undrer sig lidt over og derfor vil jeg bare sige at vores fokus er

en fejl hvis man fokuserer alt for ensidigt på kortsigtede besparelser altså det er vigtigt at man ikke glemmer vedligeholdelsen det er vigtigt at man ikke ender med at skubbe en regning foran sig eller stramme så meget

det er den balance som vi har prøvet

i forliget og det er også den balance som vi vil forfølge i lovgivningsarbejdet nu her og som vi har forfulgt hele vejen igennem det er jo sådan at de danske leverandører om man vil de danske virksomheder på det her område har rigtig rigtig meget vind i sejlene med at sælge

det betyder sådan set at der er masser af ingeniører og 3fere og metalarbejdere der får job i danmark fordi vores virksomheder er bedst på det her område og en af grundene til at de

de muligheder som vi også skal sørge for at den her nye regulering understøtter og bevarer det er en næsten utaknemmelig opgave at skulle gennemgå alle punkterne

en lovgivning her fordi den er så uoverskuelig men men

de ting som betyder mest altså det

rigtige løsning man vælger

at vi både siger at der er nogle nogle generelle krav til vandselskaberne men også

en individuel benchmarking som betyder at nogle af de selskaber hvor der er mest at komme efter altså nogle af dem der måske ikke har været så langt fremme i bussen endnu

en fleksibilitet i de investeringer og effektiviseringer

også som led i det en performancebenchmarking som man kan sige er

andet end lige økonomien altså forsyningssikkerhed klima sundhed miljø og det er rigtig vigtigt at have en gennemsigtighed omkring det at man har de her høje standarder men der står jo også i aftalen at de her høje standarder eller performancebenchmarking ikke direkte koblet til

den økonomiske regulering der er det bare vigtigt at sige at når vi har adskilt myndighedsudøvelsen og kommunerne måske stiller miljøkrav skal det

selvfølgelig også afspejle sig i at man kan få en højere afregning sidst men ikke mindst

synes vi det er vigtigt at man har fokus på det her total cost of ownership altså at man tilskynder

i i forhold til bekendtgørelser og vejledninger hvordan sikrer man

vælger den pumpe som har et lavt vandtab og et lavt energiforbrug og som holder længere

vejen op og lavet vedligeholdelse altså hvordan sikrer man at det faktisk også på lang sigt er den billigste investering vi vil i hvert fald

skal leve op til så standarder er ikke altid nok i benchmarking man skal også tage hensyn til nogle af dem der er allerbedst

jeg lovet at hilse fra sf og sige at de selvfølgelig også som en del af det her

men jo også i lighed med socialdemokraterne vil forfølge nogle af de her muligheder for

er at skabe grundlæggende bedre rammevilkår for den danske sektor for vand og spildevand for at vi ad den vej kan opnå en så rationel og sikker drift som muligt det er blandt andet formålet at den nye regulering skal føre til effektiviseringer i sektoren som vil komme danskerne til

den nye ordning for vandsektoren indeholder en

længere række elementer som hvert har til formål at forbedre forholdene for vandselskaberne og give incitament til en rationel drift eksempelvis stilles der effektiviseringskrav til selskaberne men kravene differentieres efter selskabernes størrelse sådan at de små selskaber ikke belastes af unødvendig store administrative krav i alt er det meningen at effektiviseringer skal give en gevinst på minimum en

desuden gives der gode muligheder for at fusionere flere vandselskaber til større enheder hvis dette skønnes at kunne give stordriftsfordele

og udnyttelse af ny teknologi i vandselskaberne

er vi glade for at være en del af aftalen og vi ser frem til at vi som samfund kan høste frugterne af de forbedrede rammevilkår som aftalen giver derfor støtter dansk folkeparti

sikre at vand og spildevandsforsyning drives på en effektiv måde der

stabile pris det vil komme alle vandforbrugere til gode

det skal vi selvfølgelig indfri med det her lovforslag sikrer vi netop at effektiviseringspotentialet på minimum en

og tyve effektiviseringspotentialet opnås ved lettelse af administrative byrder mere fleksible regler for organisering af vandselskaberne differentiering af vandselskabernes finansiering af forsyningssekretariatet og indførelse af forsyningspligt mulighed for at selskaberne kan fastsætte differentierede takster

privat brancheklagenævn for forbrugere og virksomheder

beslutter hvordan effektiviseringerne laves bedst overskuddet skal

vandforbrugende virksomheder alt andet lige opnå en lavere vandpris vi skal sikre en høj forsyningssikkerhed vi skal sikre rent vand i hanerne og vi skal sikre at forbrugere og virksomheder kan komme af med deres spildevand på den bedste og billigste måde på baggrund af disse ord

jeg synes det er rigtig godt at vi her i danmark har sikret at

er stor fokus på både at levere rent drikkevand til forbrugerne og samtidig håndtere spildevand på den bedste måde miljømæssigt

det giver endnu større udfordringer med at håndtere regnvand i store mængder og det giver problemer nogle steder med at håndtere vores

vi lige pludselig oplever at der kommer masser af regnvand

nogle effektivitetskrav som er lagt ind nu og som skal udmøntes

jeg håber at den fokus på effektiviseringer ikke bliver så stor at der ude i vandsektoren ikke er

forholde sig til de kæmpemæssige eksportmuligheder som den danske vandsektor har jeg synes det er så vigtigt at vi får får givet plads til at vores

man får bredt ud til hele verden at vi i danmark har nogle gode løsninger for spildevandshåndtering og at vi i danmark har nogle gode løsninger når man skal sikre rent drikkevand også løsninger

om om de her effektiviseringer er så markante

at man også kan indgå i samarbejde med private firmaer

kan komme til at eksportere spildevandsløsninger og drikkevandsløsninger det er min bekymring

vores vandforlig men det må

jo følge op på i i forligskredsen

er en lang række høringssvar her og man kan godt fornemme at sektoren er noget bekymret for hvad det er

sat over for i fremtiden så vi vil følge det meget nøje

der er nogle uhensigtsmæssigheder i den måde forliget bliver udmøntet

lige med undtagelse af sættemødet

ikke forhindre os i at kvittere for de klare forbedringer der ligger i forslaget og ja det kunne jo næsten heller ikke blive andet da den gamle lov ret hurtigt viste sig at sande til i bureaukrati og kunne tage livet af selv den mest ihærdige vandværksbestyrelse

det imidlertid godt gå hen og blive en delvis gentagelse med masser af gode intentioner om effektivisering vi har lige hørt om det

vi får den virkelighed som politikerne herinde ser

mange mellemregninger inden vi når derud og det jeg frygter allermest er at bureaukratiet helt automatisk

at regnskaberne er tilstrækkelige så vi ikke overlader det

at afgøre hvornår der er særlige forhold til stede som gør at man igen skal bruge al sin tid på indberetninger frem for at skaffe billigt vand af god kvalitet

man gerne vil derude vi bliver nødt til at tage ved lære af erfaringerne fra to tusind og otte loven

vil sagsbunkerne stige og så vil reguleringerne fortsætte derudad omkostningerne ved at overvåge kan let komme til at fremstå helt ude af proportion med den gevinst man jagter

de små selskaber og så synes jeg at kompetencen suverænt skal ligge hos bestyrelserne og ikke i kommunerne når de små værker ønsker at foretage ændringer i driften der kan betyde at vandet bliver dyrere

liberal alliance har vi mere tillid til de lokale ansvarlige bestyrelser

djøferne der sidder på rådhuset

de demokratiske valg til bestyrelser og det synes jeg ikke vi skal slå i stykker når effektiviseringskravet så rulles ud uden at

der tages hensyn til individuelle forhold betyder det jo at djøferne i

siger sådan billedligt talt at en anoreksipatient og en overvægtig

set korrekt men det er

ikke sikkert det er hensigtsmæssigt at anoreksipatienten også skal tabe sig det må kunne gøres bedre ved at

de tal der ligger inde i systemet så man kan tage nogle mere

individuelle hensyn en anden bekymring er at de store selskaber vil blive tilbøjelige til at insource aktiviteter så så vi kommunaliserer opgaver der tidligere har været private

for eksempel godt forestille sig at man bliver fristet

etablere sin egen entreprenørafdeling elektrikerafdeling

måle på på en eller anden måde

tror ikke det kan være en borgerlig regering der synes det er fantastisk at vi

dreje nøglen om fordi det nu er det offentlige der tager over lidt i samme sfære ligger mulighederne for at de store selskaber nu finder anledning til at eksportere det

eksempel her en artikel hvor der står at aarhus vand vil indtage usa

for offentlige midler skal satse i den store verden selvfølgelig skal man samarbejde men er det en offentlig opgave vi tror ikke på det ligesom vi er meget forundret over at man kan operere med begrebet uundgåelig overkapacitet et meget vigtigt begreb hvorfor er det ikke de private leverandører man trækker på hvis der er noget uundgåeligt hvorved man kan gøre omkostningerne omkostningerne variable det lyder særdeles bekymrende at man lader offentlige monopoler selv definere hvad der er uundgåeligt og så kan de ellers få gode ideer med hvad de kunne tænke sig

jeg synes sporene skræmmer her tænker jeg for eksempel på energiselskaberne

forbrugernes regning har været ude i store milliardeventyr som senere har vist sig at gå rigtig galt det har vi ikke nødig at gentage i den her lovgivning selskaberne må ligesom stå ved deres læst med disse bekymringer vil jeg gerne tilkendegive at

trækker i den rigtige retning ingen tvivl om det men som det fremgår har vi nogle klare ønsker til forbedringer i udvalgsarbejdet

selvfølgelig gerne høre ministeren om der er mulighed for at liberal alliance kan indtræde i forliget og

vi har også en meget spændende sektor som fungerer godt

står uden for det her forligsarbejde

det her er spændende

men vi er meget bekymret for én ting og det er balancen imellem

altså at få prisen ned og alle de andre ting

sikring af forsyningssikkerhed

hører og læser i høringssvarene at der er

massive besparelser der skal gennemføres

en bred kam og også

så vi håber at vi i udvalgsarbejdet kan få kigget på de her ting og

der kan være en tendens til at man sparer nu og her og så

fordi man ikke har vedligeholdt det godt nok så vi

skeptiske og umiddelbart imod

skal kunne sikre at det bliver til grundvand og at vi kan få rent vand op igen og

skal kunne overvåge hvis der lige pludselig kommer en forurening nogle

forurening i et af de store anlæg ude på nørrebro og

man lynhurtigt kunne varsle borgerne om at de ikke måtte drikke vandet

styr på hvor kilderne til forureningen er det er også vandsektoren der hjælper os med et af vores allerstørste problemer

hvor vi altså på grund af klimaforandringerne får meget mere nedbør på én gang de samme

simpelt hen med sensorer og teknologi

fundet mange mange nye spændende løsninger til hvordan man kan håndtere et meget stor regnskyl som det vi så i københavn i københavn i to tusind og elleve og som man har set i greve og

mange jyske byer i de senere år

vi både har vand i danmark men også ude i resten af verden

faktisk en sektor der skaber rigtig mange arbejdspladser

store eksportmuligheder for danmark så det at vi ligesom hele tiden har nogle meget høje krav og høje standarder samtidig med at vi også prøver at holde priserne på et fornuftigt niveau må være den rigtige tilgang og det er det der gør lovgivning på det her område rigtig rigtig svært for man skal altid gå på to ben

jeg stadigvæk ikke er fuldstændig sikker på er klart i i det vi lovgiver om i dag

sikre at når der bliver købt ind ude i

de forskellige forsyninger har man blik for at det godt

noget af det billigste lige nu men hvis det

at man skal kigge på noget der i i anlæggets eller teknologiens levetid

det er en sektor man kan investere i

ikke køber billige løsninger og slider det hele ned og

der skal betale vandregningen om fem ti år så til at betale en højere regning det er vigtigt vi får investeret rigtigt i vores vandsektor i modsætning til enhedslisten synes jeg det

jeg synes det er en spændende balance vi er

har taget det værste fra begge verdener som jeg tror nogle nok synes

så tror jeg at vi efterhånden er ved at være nået derhen hvor

så når vores danske virksomheder kommer med det offentlige i hånden

det er heldigvis et bredt forlig og

andre har været inde på

har der også været ting der skulle stemmes af i den proces men jeg synes det er lykkedes at finde nogle kompromiser hvor vi

arbejde målet for os konservative har været at få et enklere og mere simpelt tilsyn som skal lette mængden af bureaukrati og administrative byrder det håber vi er lykkedes med denne lovgivning selv om vi også har lyttet til de bekymringer der er blevet rejst

vi glæder os også meget til at følge den her nye miljømæssige performance benchmarking

hvor der skabes et må man sige noget mere gennemsigtigt sammenligningsgrundlag på tværs af vandsektoren vi håber det kan blive et godt redskab både for vandsektoren men naturligvis også for

bred aftale som efterfølgende skulle udmøntes

så her jeg har haft ansvaret for at stå i spidsen for udmøntningen men det var ikke sket uden et godt samarbejde med

der er mange hensyn der skal afvejes

men det er heldigvis lykkedes jeg vil også godt takke for liberal alliances bemærkninger noget kunne tyde på at vi kunne få en endnu bredere aftale hvis liberal alliance også vil tilslutte sig aftalen men her gælder det jo også at der er mange hensyn i den her aftale og

fordi selskaberne er naturlige monopoler uden konkurrence effektiviseringskrav sikrer at forbrugerne ikke opkræves flere penge end nødvendigt der stilles allerede i dag krav om at vandselskabernes økonomi skal hvile i sig selv og der fastsættes loft over hvor mange penge vandselskaberne må opkræve hos forbrugerne men der er stadig et betydeligt effektiviseringspotentiale at hente i sektoren med lovforslaget her sikres det at de kommende effektiviseringer ikke kun skal hentes på selskabernes drift men at selskaberne fremover selv skal beslutte hvor effektiviseringerne bedst hentes inden for selskabernes samlede økonomi det har været afgørende for forligspartierne at sikre at effektiviseringerne ikke går til spilde med unødvendige administrative byrder

med lovforslaget gives bedre rammer for vandselskabernes egne investeringer i teknologiudvikling og for deres udnyttelse af teknologi inden for selskabet det betyder

for at udnytte restprodukter til energiproduktion jeg mener der er en forretningsmæssig beslutning som bedst træffes i det enkelte selskab når der skal investeres i den forbindelse vil jeg gerne opfordre til at selskaberne ikke kun kigger på prisen men

altid kigger nøje på investeringernes levetid energieffektivitet og holdbarhed det er sund fornuft og for at understøtte understøtte selskaberne i deres overvejelser vil vi lave en vejledning om dette det er et bredt forlig der ligger bag lovforslaget og det er brede hensyn der balanceres i forslaget forslaget balancerer alle de fire principper

fortsat stærk vandsektor i danmark effektivitet

få administrative byrder som overhovedet muligt så gode rammer for teknologiudvikling som muligt og et fortsat højt dansk niveau for både miljø energi klima sundhed service og forsyningssikkerhed jeg mener lovforslaget når hele vejen rundt med disse bemærkninger håber jeg på folketingets positive

i aftalen er jo at det

vedligeholdelsen alle de der ting som ministeren nævnte men hvordan måler vi det op imod forsyningssekretariatets mulighed for at godkende individuelle investeringer altså det jeg frygter er hvis man bliver for

noget af den

en effektivisering på benchmark og nu vil vi godt lave en effektivisering på reformer

føler at de er ret meget i gang med at lave reformer og at det går ret stærkt lige nu derfor vil jeg

eller hvad regeringen tænker om de her nye reformovervejelser som

det er derfor vi iværksætter et arbejde for at se på

muligheder der er efterfølgende når det her er gennemført

side af to tusind og tyve for

gennemføre yderligere effektiviseringer

for at vi kan få en vis gentagelse nu siger ministeren jo ganske rigtigt at det

med halvdelen der forsvinder men hvordan kan det så være at bureaukratiet stadig væk vokser i i forsyningssekretariatet altså

er ministeren ikke enig i at hvis opgaverne bliver

må man også skrue ned for bureaukratiet centralt

det ligesom med at skabe opgaver for sig selv og så kan vi komme

i min ordførertale definere hvornår der er

brug for at vi har et forsyningssekretariat som er i stand til at håndtere den

og også have et vist øje med at de effektiviseringer der er aftalt bliver

på en måde så vi får så lave vandpriser som overhovedet muligt

i en startperiode brug for at have et sekretariat af en vis størrelse men det er også min klare hensigt at vi

skåret til og bliver så så effektivt som overhovedet muligt og også at omkostningerne

at aarhus vand vil indtage usa altså

ud at eksportere mit spørgsmål til ministeren er

en større offentlig sektor ved hjælp af den her lovgivning

for det her område frem for at vi udliciterer mere

hvordan tingene skal se ud

producere produkterne er

med lovforslaget her gives der nogle helt klare retningslinjer for hvad virksomhederne må

kan være ganske uoverskuelige nu bliver ensrettet i hele eu og det synes vi grundlæggende er godt det skal understreges at lovforslaget her ikke går ud over det der kræves fra eus side vi vil gerne være med til at sikre de bedste vilkår for danske virksomheder og derfor mener vi at det her er den rigtige måde at gøre det på det betyder at der bliver skabt nogle bedre konkurrenceforhold på tværs af eu landene og det er til gavn for danske virksomheder det gør det også lidt lettere for virksomhederne når reglerne er til at forstå og når det tydeligt fremgår hvilket ansvar de har socialdemokraterne kan støtte forslaget og jeg skal sige fra sf at

malkeanlæg og så videre

implementerer tre eu direktiver

videreførelse af eksisterende

set ganske positivt noget af det jeg vil fremhæve i

får lavet en præcisering af erhvervsdrivendes rolle og

ansvar i forhold til at fabrikanter har den største del af ansvaret og derefter

end de andre hvilket jo er ganske positivt

ikke må forstyrre andre produkter så

kan anvendes og det giver altså rigtig god mening

sig en situation hvor man sætter en babyalarm op for at kunne høre om barnet græder og hver gang man så

forstyrrer hinanden så alt i alt kan

det tidligere lovforslag om frekvenser

det her er lidt i samme boldgade når det gælder radioudstyr og elektromagnetiske forhold

går mikrobølgeovnen i gang og andre spøjse ting man kunne forestille sig hvis der ikke er en sikkerhed for at produkterne lever op til de standarder der er og ikke

gennemføre de direktiver og det

selvfølgelig også om at sikre at konkurrencesituationen styrkes

en ensartet mulighed for kontrol hos både forhandlere og producenter uanset hvordan man har valgt at organisere sig således

er jo noget af det som vi i liberal alliance synes er rigtig godt ved

med implementeringen af det her strammer man ikke skruen unødigt i forhold til indholdet i eus direktiver og det synes vi også er rigtig godt det man gør er at

og anvendelse af elektriske og elektroniske apparater det medfører en forenkling af reglerne og det synes vi også er

har fundet grund til at protestere over den måde som det er blevet implementeret på i dansk

jeg ser frem til den fortsatte drøftelse om lovforslagets enkelte elementer i energi forsynings og klimaudvalget og jeg håber på

men førerpositionen kommer ikke af sig selv derfor skal vi fortsætte udbygningen af moderne miljø og klimavenlige energikilder det er sund fornuft både for klimaet og for bundlinjen fordi danske virksomheder jo rent faktisk leverer løsninger i verdensklasse

samtidig betyder vækst og arbejdspladser derfor skal vi holde ambitionsniveauet

at psoen er med til at finansiere udbygningen af vedvarende energi det mener europa kommissionen kan være diskriminerende over for udenlandske elproducenter fordi den elektricitet som de producerer

i den støtteordning som psoen finansierer lovforslaget om et pilotudbud som vi behandler i dag er derfor en måde at give udenlandske elproducenter mulighed for at byde på en del af den solcellepulje som nu sendes i udbud det er altså en midlertidig løsning på problemet helt konkret

høringsprocessen har været lidt knudret i og med at lovforslaget jo har måttet igennem to høringer

det positivt at lovforslaget er rettet til og

det er fornuftigt at lovforslaget er skruet sådan sammen at det sigter mod

at vi fortsat kan få pso midler til grøn udbygning af energi

fornuftigt med en gensidig samarbejdsaftale som

der også arbejdes på

får den del af tilskuds og afgiftsanalysen der handler om psoen

at vi fortsat sikrer et bredt flertal på det grønne område ligesom vi har det

er det selvfølgelig ærgerligt når det gælder noget så vigtigt som finansieringen af den grønne omstilling

må vi gå efter at opnå bred enighed det har også stor betydning for de grønne investeringer fremover men og nu har vi fundet en god midlertidig løsning for

har også lovet at hilse fra både sf og radikale venstre og sige

og sige

over for udenlandske producenter af vedvarende energi kommissionen har krævet den nuværende ordning ændret fra indgangen til to tusind og sytten men har dog accepteret at ordningen i sin nuværende form kører videre indtil udgangen af to tusind og seksten med de justeringer der indføres med dette lovforslag

finder vi det helt urimeligt at kommissionen har blandet sig og underkendt den ordning for pso systemet som et meget bredt flertal i folketinget har besluttet og som er indført ved lov for os understreger dette forløb at eu har

for stor magt når man har retten til at underkende fuldt ud demokratisk vedtaget lovgivning i et medlemsland på grund af kommissionens beslutning skal vi her i danmark inden for kort tid til at lave en ny pso ordning som kan erstatte den nuværende ordning fra næste årsskifte men allerede i dag førstebehandler vi altså det

som indfører de krav som kommissionen har stillet for midlertidigt at acceptere den eksisterende pso ordning helt konkret skal der med dette lovforslag gennemføres et udbud af

dermed har danmark levet op til kommissionens krav

har vi som en del af energiforligskredsen bakket op om at denne midlertidige ordning gennemføres for at den nuværende og velkendte pso ordning kan fortsætte indtil en ny ordning træder i kraft i to tusind og sytten

kommissionen har påpeget den midlertidige løsning var en forudsætning for europa kommissionens godkendelse af statsstøtteordninger for solceller og husstandsvindmøller i efteråret to tusind

med dette lovforslag sikrer vi at danmark lever op til

forpligtelser i henhold til den aftale som blev indgået af den tidligere regering i forhold til at finde en langsigtet løsning

kører dette på et separat spor den langsigtede løsning skal gælde senest fra første januar to tusind og sytten på baggrund af disse forhold

meget vigtigt hvad det er for en udbudsform man vælger

tid nok til at flere aktører kan gøre sig klar til at byde

kritiske kommentarer til i høringssvarene

er blevet besvaret ordentligt fordi man bare henviser til at det

synes faktisk at det her med hvilken

set at man stiller store solcelleanlæg op

altså regeringen er på andre punkter meget nidkær

man tager firs ha landbrugsjord

ikke er den optimale løsning der er så mange tagflader i danmark at det er helt oplagt at vi bruger tagfladerne

fuld forståelse for at der er nogle steder rundtom

man har en udbygning af den decentrale kraft varme og hvor man har solfangere sat op på på landjorden og dermed kommer frem til at have en energiforsyning hvor man udnytter solen

håndteres sådan at man har mulighed for

set være boligforeninger det kan være butikskæder det kan være kommuner det kan være større idrætsanlæg det kan være landbrugsbygninger som har nogle tagflader som

er egnet til det derfor har det noget at sige om man vælger en udbudsform hvor man lægger op til at det bare

ganske få megastore anlæg der stilles op på landjorden

man lægger op til en form hvor det for eksempel kan være større boligforeninger der etablerer det i en række afdelinger

der over hele landet tager deres butikker og siger

solceller op på vores tage

set nogle ting som ikke er med i lovforslaget

landbrugsjord og hvor man inddrager landbrugsarealer til solceller

vil være den optimale løsning

hvad det er for en en udbudsproces man

i forlængelse af det her og hvis ministeren mener at det skal tages i energiforligskredsen i stedet for

at det er der vi tager drøftelsen og prøver at finde en en god løsning jeg synes det er vigtigt at vi får

komme til at eje de her solcelleanlæg

vi ser nøje på hvad det er for en udbygning af den vedvarende energi som er mest optimal

i tvivl om at man også vil få der sker rigtig meget på solcelleområdet og vi tror faktisk rigtig meget på denne teknologi men vi har en bekymring

hvis vi nu af hensyn til eu skal til at tage hul på et helt nyt støtteregime som betyder at danske støttekroner skal gå til udenlandske

som er eksploderet inden for de seneste år og

skal vi nu også forære udlændinge de her tvangsopkrævede afgifter

det jo små små tal i den her situation men

vindmølleparkerne til ti til femten milliard

til udlandet det må der findes en

foruddiskonterer en kommende permanent løsning som flere ordførere også har været inde på det er

mindre diskriminerende altså statsstøtten bliver vel ikke formindsket af at man

også nogle problemer i hvordan man faktisk

dokumentere at der er tale om import for det skal der

jeg ved ikke hvordan man skiller strømmen i sådan en ledning og finder ud af hvad der kommer

forslag er egentlig at

stopper alle de her mange udbud indtil vi får en en klarhed

og skal inden for det her område inden vi sætter flere projekter i gang

rigtig mange milliarder vi taler om

sende til udlandet så af den grund og også

for mere solenergi i danmark

på vej indtil swansons lov for alvor tager over og gør det

vi får mere solenergi ud af det og det skal vi have vi har brug for

det er ærgerligt at stå i den situation at man har

en stop and go effekt hele tiden hvornår kommer den næste portion penge og så skal man være hurtig og så skal man byde ind og

ærgerligt at det skal fungere på den måde men jeg kan godt se at der er behov for det i en overgangsperiode indtil vi finder en ny

eus henvendelse at at hvis vi skal

skal vores nabolande vel også gøre det på lignende ordninger for på den måde får de penge som

som danske virksomheder kan byde ind

håber at vi finder en god løsning på en ny pso ordning

for el fremstillet på solcelleanlæg med en samlet installeret effekt

af projekter uden for danmark lovforslaget skal sikre at danmark kan gennemføre den midlertidige løsning på pso problemet som min forgænger på posten som energi og klimaminister aftalte med europa kommissionen og som var et vilkår for kommissionens godkendelse af støtten til blandt andet solceller husstandsvindmøller forsøgsmøller på havet og horns rev tredje med lovforslagets delvise

åbning af pilotudbuddet for projekter i mindst et andet eøs

i det danske pso system lovforslaget er hermed med til at sikre

kommissionen kan anse det danske pso system for at være traktatmedholdeligt i årene to tusind og femten og to tusind og seksten

for solcelleanlæg lovforslaget tilvejebringer den nødvendige bemyndigelse til at afholde udbuddet indgå kontrakter med de vindende tilbudsgivere og efterfølgende yde et pristillæg

først kunne sættes i kraft og pilotudbuddet vil derfor først kunne afholdes når

kommissionen har statsstøttegodkendt udbuddet udbuddet skal afholdes i to tusind og seksten og pristillæg vil tidligst kunne udbetales

første januar to tusind og sytten jeg er glad for den interesse som tinget har udvist for forslaget og jeg ser frem til en fortsat velvillig behandling af lovforslaget

ufattelig mange forskellige men stort set altid ulykkelige historier bag alt

til konen der slår manden ihjel nogle gange igennem lange

det er jo ikke i alle tilfælde at det er det smarteste at gøre og derfor har det også i praksis været sådan at der i mange tilfælde er blevet set bort fra den biologiske forælder og forældremyndigheden er så blevet givet til nogle andre men den forrang der er i lovgivningen er selvfølgelig ikke hensigtsmæssig så lovgivningen skal tilrettes det der i

nemlig at man tager stilling til barnet og barnet alene hvad er bedst for barnet det er den ene del af lovforslaget og den mener vi er fuldstændig hensigtsmæssig den anden del som er nok så lille men også nok så vigtig

det vil altså sige at står man i en situation hvor

stilling til spørgsmålet så har der bare været den biologiske forælder som

nogen som kunne overtage forældremyndigheden over barnet og som ville være bedre til det end den tilbageværende forælder så alt i alt mener vi at man rammer det her snit rigtig godt vi har også haft meget grundige

vil bare sige at noget af det som jeg beundrer er at man ude i praksis på trods af at

træffe de helt rigtige afgørelser vi fik en gennemgang af de sager der har været på området og det tjener de mennesker der arbejder i felten til ære det synes jeg også man indimellem skal huske

fra tingets talerstol vi kan

skal vi som lovgiver selvfølgelig rette det til så det kommer til at virke efter hensigten

til borgernes bedste jeg er sikker på at da forældreansvarsloven i sin tid blev lavet

der også var en bred politisk opbakning til at lave den her lov på det familieretlige område

en opfattelse af at denne ville være fundamentet i mange år frem det tror jeg faktisk også den er og det mener jeg også

for at der skal ændres i § femten som drejer sig om

forældremyndighed ved dødsfald er desværre

være vanskeligt at forstå hvordan et menneske der har elsket en anden person som denne har fået et barn med kan ende med at tage livet af ham eller hende det er så grufuldt som noget kan være især fordi der er efterlevende for eksempel nære pårørende og der kan jo også være børn som skal leve med en sorg og et savn og

en vished om hvad der er foregået uanset hvor frygteligt det hændte er og

ligger til grund for handlingen er skal der være en juridisk myndighed der klart ved hvorledes sagen skal håndteres og når det drejer sig om forældremyndighed er det altid vigtigt at en afgørelse træffes ud fra hvad der er bedst for barnet en definition af hvad barnets bedste er kan være vanskelig at lave

grund for det det har ikke altid været tydeligt nok

skal barnets perspektiv styrkes og det skal være således at statsforvaltningen efterprøver hvad der er bedst for det enkelte barn for at det kan ske er det nødvendigt at loven ændres således at den

i de situationer hvor den ene forælder har forvoldt den anden forælders død

tvivl om at uanset hvad der ligger til grund for et drab

der vil aldrig kunne tvivles på at den efterlevende er forælder men der kan sættes spørgsmålstegn ved om

er den rette til at varetage opgaven som forældremyndighedsindehaver såfremt

ikke får denne myndighedsopgave kan vedkommende jo

skønnes at være bedst for barnet fortsat have kontakten til barnet for dansk folkeparti er det meget vigtigt at såfremt barnet er i stand til at blive inddraget i afgørelsen om det er bedst at bevare denne kontakt så skal det ske og ønsker barnet kontakten skal det kunne lade sig gøre det kan også være

ikke finde sted selv om den efterlevende ønsker det

er som vi nok har sagt mange gange også fra den her talerstol

inddrages for at sikre børn en god opvækst

meget vigtigt at man her også ser på de muligheder der ligger i netop netværket

været udsat for at miste en forælder fordi den anden har begået et drab er

at sikre at den bliver opfyldt kan den varetages af nære familiemedlemmer vil det være tilrådeligt men kan det ikke lade sig gøre fordi det ikke er til barnets bedste så skal der findes en anden afgørelse og enhver afgørelse må og skal altid ske på et fyldestgørende grundlag hvilket selvfølgelig også

at det med denne lovændring ikke er umuligt for den efterlevende forælder at få forældremyndigheden det kan i nogle sager være at det faktisk er bedst for barnet og baggrunden for drabet kan have været

at beskytte barnet

er altid specielt når vi skal lave sådan en lovgivning på på et trist grundlag men men det kan altså være nødvendigt

jeg mener at når vi har lavet det her som den foregående ordfører også var inde på

er nemlig resultatet af en folkelig og politisk undren efter at en ni og tredive årig kvinde i to tusind og fjorten blev slået ihjel af sin eksmand hvorefter eksmanden fik tildelt forældremyndigheden over parrets to

fastslås at forældre som udgangspunkt får forældreretten også selv om den ene forælder har forårsaget den anden forælders død

sig sådan at den tilbageværende forælder nærmest per automatik

forældremyndigheden det gør vi op med i dag med dette lovforslag fjerner vi fortrinsstillingen i lovgivningen således at statsforvaltningen fremadrettet skal foretage en konkret vurdering af

at den længstlevende forælder har forældremyndigheden eller om det ville gavne barnet hvis en tredjepart

ansvaret det skal dog tilføjes at forældreskabet fastholdes i det tilfælde hvor en af forældrene dør af naturlige årsager eller grundet en ulykke skærpelsen af loven betyder dog ikke at drabsmænd per automatik mister forældreretten alle sager skal vurderes og der kan være sager hvor det er i barnets tarv at den tilbageværende

belyse alle relevante forhold i sagen og på dette grundlag træffe en beslutning om hvem

tildeles forældremyndigheden det er vigtigt for alle aftalepartierne at vi med dette lovforslag får præciseret at lovens lovens grundlæggende princip er at alle afgørelser om forældremyndighed skal træffes ud fra hvad der bedst

også når der skal tages stilling til forældremyndighed i tilfælde hvor den ene forælder har forvoldt den anden forælders død det har vi sikret med dette lovforslag med lovforslaget skabes der desuden mulighed for at overføre forældremyndigheden til et samlevende par

forældremyndigheden til et samlevende par denne ligestilling af samlevende par med ægtefæller bringer reglerne i overensstemmelse med de regler der i øvrigt

samlevende par på det familieretlige område afslutningsvis vil jeg sige at dette lovforslag kort sagt sikrer at barnets tarv kommer før mors og fars krav på forældremyndighed og derfor stemmer venstre

som også var far til hendes to børn endda kørt rundt med børnene på bagsædet og

den dræbte i bagagerummet det var på ingen måde rar læsning

som var blevet dømt havde fået

den anden forælders død ja det skete ikke helt automatisk men der skulle altså være nogle gode grunde til fratage den overlevende forældremyndigheden

sådan at lave enkeltsagslovgivning

bestemt heller ikke tale om enkeltsagslovgivning der er tale om at der er en sag der har gjort os opmærksomme på et generelt problem det er nemlig derfor heller ikke sådan at vi nu vender bøtten om og siger at

den ene forælder har forvoldt den anden forælders død

forældreansvarsloven altså ikke laver strafpolitik det er noget vi gør i

hvordan man skal straffes hvis man begår kriminalitet herunder

sin partner eller ægtefælle

skal vi tage stilling til hvad der er bedst for

at det der er udgangspunktet er bedst for barnet og det skal altid vurderes det er nemlig heller ikke særlig svært at forestille sig og det er også sket i danmark at der findes kvinder som efter årelang psykisk og fysisk terror

og det betyder ikke nødvendigvis at det er dårligt for de børn

derfor derfor er det så vigtigt at vi nu

opdateret den her del af forældreansvarsloven

uanset omstændighederne

en ligestilling af samlevende med ægtefæller og

at være samlevende eller have sagt

det samme når det kommer til om man er en familie og

for den efterlevende udgår når den efterlevende har forvoldt den anden forælders død statsforvaltningen skal herved til enhver tid efterprøve hvad der er bedst for barnet det mener vi i liberal alliance altid bør være tilfældet og derfor er vi glade for den politiske aftale der er indgået og som dette lovforslag

udmønter som sagt støtter

derfor mener vi bestemt også at når den ene forælder har forvoldt

fortrinsstilling til at få forældremyndigheden hvis man har slået

derimod er det fint at sager af den her type

fremtiden vurderes og efterprøves i statsforvaltningen samtidig synes vi det er klogt at samlevende såfremt dette lovforslag bliver vedtaget bliver ligestillet med ægtepar i sager om forældremyndighed

forvolder den anden forælders død og dermed fratager

nærmeste omsorgs og tilknytningsperson det er et alvorligt svigt af barnet og den efterlevende forælder bør derfor ikke længere have et lovbestemt fortrin til forældremyndigheden det skal i stedet være en konkret vurdering af hvad der ud fra barnets perspektiv og tarv er bedst i forhold til forældremyndighed samtidig lægger lovforslaget også op til en ligestilling af gifte og samlevende par så muligheden for at overtage forældremyndigheden ikke afhænger af ægteskab men af om man kan drage omsorg for barnet sf bakker op om

været været igennem og som alle partierne jo har bidraget til i forhold til så at nå til den her aftale for at få løst en vigtig problemstilling det er vigtigt at vi kan finde ud af

og det er det naturligvis af hensyn til de berørte børn jeg har også i den forbindelse noteret mig at diverse foreninger og organisationer

givet udtryk for at det faktisk er et godt stykke arbejde som vi har lavet og at det er et arbejde der vil gavne de børn som ulykkeligvis oplever at miste en forælder på den her måde der skal i lovgivningen ikke herske tvivl om at barnets bedste er det altafgørende i sager om forældremyndighed ved død og det var også omdrejningspunktet for vores drøftelser ændringen af loven her skal selvfølgelig så gøre det helt klart hvad der er styrende i sagerne forvolder den ene forælder den anden forælders død

i hvert tilfælde som flere af ordførerne har nævnt foretages en konkret vurdering af om det vil være bedst for barnet at den længstlevende har forældremyndigheden eller om det bedste for barnet er at en helt tredje får ansvaret der skal her ikke længere være en lovmæssig

holder vi naturligvis fast i forældreskabet i det tilfælde hvor en af forældrene dør af en sygdom eller dør ved en ulykke boede man

bevarer den efterlevende forælder selvfølgelig forældremyndigheden uden videre boede barnet i

situation ikke sammen med den efterlevende

skal det naturligvis fortsat indgå i vurderingen at denne er barnets eneste tilbageværende forælder med forslaget her

vi så også som flere ordførere har nævnt sikret ligestilling af samlevende par med ægtefæller

bringes reglerne her i overensstemmelse med de regler som vi i øvrigt har i forhold til samlevende par på det familieretlige område og det er jeg rigtig glad for at vi også fik bragt ind i drøftelserne og dermed kan tage højde for her jeg vil naturligvis stå til rådighed hvis der måtte være spørgsmål undervejs i udvalgsbehandlingen og hvis der er ting man ønsker

få yderligere belyst men her og nu